retsudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende valg af folketingets ombudsmand betænkningen og indstillingen vil fremgå af

ni og tyve

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet tilfældet

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

slutter

til folketingsbeslutning er enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt til folketingets ombudsmand så venter vi lidt med at gå i gang med førstebehandlingerne

personer har brugt gode formål

kritik fra det mellemstatslige samarbejde

det setup vi har i danmark

både at udvikle og fremme bekæmpelsen af særlig hvidvask og terrorfinansiering

påpeget at nogle af de her nonprofitorganisationer faktisk kan bruges til terrorfinansiering

erstattes af en tre årig tilladelsesordning for almennyttige organisationer det andet element er at kravene til organisationernes årsregnskaber skærpes det tredje element er at indsamlingsnævnets sammensætning ændres så man får et medlem ind med en særlig indsigt i hvidvask og terrorfinansiering

det fjerde element er at reglerne for overtrædelse af god indsamlingsskik

for en gennemgang af lovforslaget det

grund til at jeg bruger tid på at gentage

behandler i dag handler jo i høj grad om tillid og tryghed tillid til at de penge som

man som bidragsyder donerer til et formål

omkring at indsamlingsnævnets kontrol effektivt opfanger når indsamlere har urent mel i posen hvidvask og terrorfinansiering er alvorlig kriminalitet

alvorlige konsekvenser for vores samfund og det skal vi selvfølgelig gøre alt for at bekæmpe og derfor stod venstre

for en række tiltag på området da vi sad med regeringsmagten det tæller blandt andet hvidvaskloven i juni to tusind og sytten og det tæller aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fra september to tusind og atten

øgede bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven med syv hundrede pct

brede aftaler blandt folketingets partier dagens forslag tager så skridtet videre og øger kontrollen med almennyttige organisationer

af de danske regler på området som ikke er

at tage fejl af derfor bakker venstre naturligvis op om at øge kontrollen

forslaget vil lægge en større bureaukratisk byrde på især organisationer som har eksisteret i mindre end tre år men her vejer sikkerheden nu altså

tungest på vægtskålen vi bakker også op om elementet om at ændre indsamlingsnævnets sammensætning således at rigspolitiet skal indstille et medlem som har indsigt i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering det er sund

endelig er det sund fornuft at skærpe reglerne om god indsamlingsskik så indsamlingsnævnet kan tilbagekalde en tilladelse til indsamling

der bliver større gennemsigtighed med anmærkninger fra

har i sit høringssvar givet udtryk for at de skærpelser på indsamlingsområdet som vi indførte i januar to tusind og nitten

for dansk konkurrence og innovationsevne

den skærpede kontrol også med virksomheder

det kan gøre det svært for eksempelvis nye virksomheder at samle kapital til virksomheden eller til nye tjenester og produkter så det spørgsmål vil vi gerne bringe med ind i udvalgsarbejdet vi håber at der

er vilje til at se på et ændringsforslag

nærmere belyst om vi spænder ben for nystartede virksomheder for iværksættere

er positivt indstillede over for forslaget

som sådan men vi har altså det her punkt som vi mener vi skal drøfte nærmere

her i folketingssalen der er uenige i at vi skal sørge for at

forhindre terrorisme og hvidvaskning af penge og derfor også

listet op her som jeg ikke vil gå igennem men som andre har gået igennem vil jeg heller ikke sige så meget til andet end at man at man nok ikke kommer hele vejen med det her forslag det er måske kun en start

jo er registrerede i forvejen

som ikke er registrerede så vi kunne godt tænke os at vi

at de kunne være bekymrede for at når man nu ændrede

det synes jeg da man måske lige skal tage en snak med dem om de er kommet med

at man kunne udvide mandattallet i det her indsamlingsnævn eller at rigspolitiet kunne være med som observatør eller et eller andet

så står der også i lovforslaget

på side elleve at de medlemmer som

jeg håber at ministeren kan betrygge mig

de folk der sidder i det her indsamlingsnævn jo

hvor isobro også har været inde på at vi skulle

digitalisere mere at borgeren nemmere skulle kunne se

ligger der nogle dokumenter på nettet og man skal bladre i en masse dokumenter for at finde

så vi skal blive mere skarpe på at gøre det her mere digitaliseret de nævner

qr koder og andet og det synes jeg da også man skulle

at opleve engagementet fra mennesker

står på gaden og samler ind

på gaden og samlede ind til at forbedre forholdene for mennesker med handicap i uganda

og terror jeg noterer at lovforslaget er en måde at

mellemstatsligt samarbejde som danmark er medlem af og som udvikler og fremmer anbefalinger og målsætninger

bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kritikken har knyttet sig til danmarks indsats for at bekæmpe terrorfinansiering på området

radikale venstre positivt indstillet over for lovforslaget

der i det oprindelige lovudkast var sat et krav om at organisationen skulle have eksisteret i minimum ti år for at kunne få tilladelse til at foretage indsamlinger efter den foreslåede ændring og derfor er det positivt at ministeriet har noteret høringssvarene og nu har sat et minimum på tre år

af den potentielle hvidvask og terrorfinansiering

efterfølgende arbejde radikale venstre vil også i udvalgsarbejdet se på den bekymring i høringssvarene der

bureaukrati i forbindelse med regnskabsaflæggelse for at se på hvorvidt

af medlemmerne i indsamlingsnævnet der er lagt op til

flere af høringssvarene og

ændringsforslag idet viden om hvidvask og terrorfinansiering

nævnssammensætningen men alt i alt er

action task force som har vurderet at vi i danmark har for lidt kontrol med om nonprofitorganisationer under dække af at samle ind til velgørende formål i virkeligheden indsamler til terrorfinansiering og hvidvask den slag kritik mener vi i enhedslisten at man selvfølgelig skal tage alvorligt det mener vi også at regeringen

det her lovforslag blandt andet ved at indføre en tilladelsesordning og en ændring af indsamlingsnævnets sammensætning

også i enhedslisten noteret at indsamlingsorganisationernes brancheorganisation i sit høringssvar undrer sig over at der tilsyneladende ikke er foretaget en nærmere undersøgelse af hvor i indsamlingsbranchen der eventuelt er organisationer der indgår i terrorfinansiering eller hvidvask en afdækning af problemet ville naturligvis gøre det muligt at lave en mere præcis lovgivning

også har været inde på se i høringssvarene at der rejses spørgsmål om hvorvidt man i stedet for at udvide selve indsamlingsnævnet kunne styrke nævnets sekretariat og vi vil naturligvis ligesom radikale venstre gerne være med til at drøfte på hvilken måde man mest effektivt anvender ressourcerne for at sikre sig imod hvidvask og terrorfinansiering så har vi med stor tilfredshed noteret os at kravet om hvor længe

en tre årig tilladelse til at foretage en indsamling

år til tre år det er et rigtig glædeligt eksempel på at regeringen har lyttet til organisationernes indvendinger for et ti årig t krav ville være alt for stift og skabe problemer også for organisationer der ikke længere er helt nystartede samlet set kan vi

er enig i at der kan være behov for at styrke kompetencerne i

en styrkelse af nævnet kan ske på flere måder herunder ved tilførsel af øgede ressourcer til at sikre indsigt i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering på sekretariatsniveau det er svært at forstå hvad et nævnsmedlem med særlige kompetencer inden for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering har af indsigt i indsamlingsmæssige problemstillinger problemstillinger eksempelvis overtrædelse af god indsamlingsskik vi vil derfor holde et ekstra vågent øje med civilstyrelsen der stiller sekretariatsbistand til rådighed for indsamlingsnævnet og sikre os at det i forbindelse med en gennemførelse af de øgede krav til kontrol og tilsyn vil blive sikret at der i indsamlingsnævnets sekretariat

tak for

det er jo et lovforslag som

sigte at forebygge hvidvask

vi naturligvis bakker fuldt

lille smule bekymrede for om om lovforslaget måske

støttet rigtig mange gode formål og der kan vi godt være lidt bekymrede for at man måske også kommer til at ramme helt fredelige blåmejser

spejdere og husmorforeninger som ikke har nogen som helst intentioner om at begå

tilkendegiver vi nu i første omgang at vi

sigtet med loven op og så vil vi følge udvalgsbehandlingen og

står i den her sag når vi

hørt de bemærkninger og eventuelle ændringsforslag som der måtte være så vi så vi undgår at genere helt fredsommelige og harmløse nyttige formål

dejligt hvis vi i det fremadrettede udvalgsarbejde givet

der i hvert fald godt kan kalde på en kommentar

venstres ordfører herre jan e jørgensen bemærkede

der er en uheldig slagside i forhold til crowdfunding

indsamlingsloven som udgangspunkt ikke gælder

hvis bidragsyderen får noget igen som svarer til værdien af ydelsens donation indsamlingsloven finder derimod anvendelse når bidragsyderen ikke får noget igen for sin donation og hvis indsamlingsloven ikke skulle finde anvendelse

uden at der ville blive ført nogen kontrol med at de donerede penge rent faktisk blev brugt til formålet men

bare hovedtrækkene

videre frem i udvalgsbehandlingen så rejste

den femten årige håbefulde der skal et halvt år

til frankrig og man gør det i familiens skød at man så skal aflægge regnskab og huske at søge tilladelse ved nævnet og så videre

er en række former for indsamlinger som allerede i dag er undtaget fra indsamlingsloven det gælder blandt andet de private indsamlinger altså for eksempel indsamlinger foretaget blandt bekendte eller blandt personer som har en særlig tilknytning til indsamlingens formål det kan for eksempel være en indsamling blandt kollegaer til en afskedsgave til en anden kollega hvilket også ville være at gå til stålet hvis det

registreres kan man rolig sige eller det kan være en indsamling blandt familiemedlemmer til en sygdomsbehandling i

er lagt helt rigtigt men men det grundlæggende hensyn nemlig at den type indsamlinger

skal omfattes af loven og det bureaukrati som knytter sig til loven

behandlingen så til det som der var flere der påpegede

for så vidt angår sammensætningen

er det nu nødvendigt at vi også har særlige kompetencer for så vidt angår terrorfinansiering og hvidvask i nævnet kunne det ikke håndteres ved at man havde det i sekretariatet

jeg tror det er godt

for så vidt angår hvidvaskning og terrorfinansiering at vi sørger for at der er et medlem som har den her særlige indsigt til stede til at kunne vurdere

grund til at være særlig opmærksom her og det vil

på sekretariatet at man har den her særlige opmærksomhed bygget ind fremadrettet så på den måde tror jeg det er fornuftigt

godt være at der er brug for i øvrigt at se på medlemssammensætningen det

indstillet på men udgangspunktet om at der skal være kompetence til stede i selve nævnet synes vi er rigtigt og vigtigt

dansk folkepartis ordfører nemlig

sikkerhedsgodkendes jo det skal de og de skal godkendes til et niveau

forstår

få bemærkninger tusind tak for

den brede opbakning til lovforslaget

familie eller arbejdspladssituationer jeg tænkte på det var mere

andre frivillige organisationer af samme type som typisk samler ind i lokalsamfundet til sociale formål et nyt klubhus eller sådan

der er det jo bare vigtigt at snittet kommer til at ligge rigtigt så synes jeg også

ministeren også er enig med mig i at det er en sund acceptabel og fornuftig måde

finansiere valgkamp på det vil jeg gerne

vel ikke nogen der kunne drømme om at sige når der skal udskiftes et tag eller gøres noget ved spejderhytten

skal lægge hindringer i vejen for at spejderne samler ind til det men der hvor det

har været nogle eksempler uden at jeg skal nævne den på forskellige organisationer som ikke er store

hvor man simpelt hen har haft en begrundet mistanke om at de her penge ikke er gået til det som har sagt

i hvert fald ligger op ad terror derfor er der grund til når

udvalgsarbejdet at sikre at snittet bliver lagt helt rigtigt og så vender jeg tilbage til det med valgkampsaktiviteterne i næste runde for

når et medlem holder sin jomfrutale går jeg heller ikke ud fra er omfattet af

snittet rigtigt også tak for de velvillige ord omkring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

folkeafstemning om at ændre retsforbeholdet

foretrukket et andet resultat af afstemningen dengang og selvfølgelig også er bekymret

politi ikke mindst i lyset af at den organiserede kriminalitet vi ser

både i takt med globaliseringen og i takt med den teknologiske udvikling

arbejde for at vi får et trygt og sikkert danmark og jo ikke mindst også her i forbindelse med samarbejdet

stemte danskerne nej og det vil sige at vi har en forpligtelse til selvfølgelig at respektere og anerkende

naturligvis at arbejde for at vi inden for de rammer på bedst tænkelig måde sørger for at

den udvikling som er i gang

indgik vi jo efterfølgende i et enigt folketing en aftale

som både giver et operativt og et strategisk samarbejde og så har vi den her årlige debat for at holde øje med hvordan samarbejdet så går

gør status over situationen med dansk politi

nyt i år sammenlignet med sidste år og debatten før da for mig at se i redegørelsen synes jeg det er interessant

at den grænse for hvornår vi begynder at opleve egentlige problemer

have et retsforbehold begynder at nærme sig eller rykker

vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe

sådan udfordringer er jo at vores danske værktøj omkring pol intel ikke kan integreres med det europæiske eis og dermed vil dansk politis mulighed for at være lige så effektive som

begrænses i takt med den teknologiske udvikling

ikke har direkte uhindret adgang til at søge

uhindret adgang men at vi jo skal igennem det det setup vi har i dag hvor vi har nogle forbindelsesofficerer som foretager den her søgning

barrierer sammenlignet med andre lande jeg er glad for at det ser ud til at samarbejdet er godt

nogle nogle skyer som trækker sig

er derfor også godt at vi har den her debat

at hvis man stopper en udenlandsk borger eller et køretøj fra udlandet

bare direkte søge på de oplysninger man skal altså ringe forbindelsesofficeren op og det betyder også i praksis at de søgninger ikke

men jo vil pågå når der sådan er helt konkret mistanke samtidig kan vi jo se at der har været en stigning i de danske søgninger i eis fra to tusind og sytten

set også positivt at vi i takt med udviklingen

bruger de værktøjer der så er til rådighed

en naturlig opgave for hele folketinget og selvfølgelig også i særdeleshed for regeringen at arbejde for at vi

at vi arbejder loyalt inden for rammerne af retsforbeholdet

opmærksomme på den udvikling der er i gang

i valgkampen røg der jo

påstande hen over de stakkels vælgeres

forvirrede hoveder og det var svært at finde ud af hvad man skulle tro på men nu kan vi se konsekvenserne nu kan vi se at dansk politi

i kampen mod international kriminalitet og terrorisme end politiet i de øvrige eu lande som er fuldt

synes måske også man må sige at den påstand om at det ikke vil få nogen som helst konsekvenser

noget vi kommer til at mærke og der tænker jeg at det

at vi er ærlige om dels hvad for nogle muligheder

og rose dansk politi for at vi indtil videre

alvorlige konsekvenser men men jeg synes der er nogle mørke skyer der trækker op og derfor er det også væsentligt i de her debatter også i de kommende år at følge det meget tæt og så måske

bruge det som en anledning til at gøre opmærksom på hvor

man tage stilling til et retsforbehold og tre og tyve retsakter eller hvor mange det nu var det går hen og bliver meget voldsomt når man i løbet af en kort valgkamp skal tage stilling til alle de her ting hvis man ikke har hørt det problematiseret

en god gammeldags folkeoplysende debat

var den samme der blev brugt i to tusind og atten og det var også den

det nu er begyndt at blive rullet ud i tre lande herunder tyskland

det er altså tre ud af er det otte og tyve lande der er i eu i øjeblikket som har udrullet den så

sammen med det kæmpestore flertal af eus lande står uden nogen særlige problemer og for eksempel ikke har dårligere vilkår

eller andre lande som ikke har

have nogen konsekvenser det ville være den bedste af alle verdener

har retsforbeholdet da nogle begrænsninger men jeg sagde jo også indledningsvis

vi gør status over dansk politis situation i forhold til europol og det gør vi i forlængelse af

politiske aftale som alle folketingets partier indgik den tolvte december to tusind og seksten dengang var vurderingen fra rigspolitiets side at europol samarbejdet inden for nær fremtid ville udvikle sig på en måde som ville stille dansk politi betydelig ringere end

årlig status over dansk politis situation i forhold til europol og det synes jeg er en rigtig god idé jeg synes også det er vigtigt at understrege at redegørelsen er fuldstændig objektiv det

i venstres kampagnesekretariat eller i europabevægelsen det er en helt nøgtern beskrivelse af konsekvenserne af ikke længere at være medlem af europol og danmark anskues jo altså i den sammenhæng som et tredjeland

var blevet afskaffet og at danmark havde beholdt sit medlemskab af europol fuldt

fordi vi mener at europol beskæftiger sig med ganske vigtige ting bekæmpelse af international terrorisme grænseoverskridende kriminalitet organiseret kriminalitet

jo nu hele danmark er sågar blevet bekendt med at der er nejsigere

der altså satte kryds i stemmeboksen og det har været med til nu at rive partiet midt over og et nyt parti fremad har i dag set dagens lys

i skuffelse over den populistiske holdning som

op til den årlige redegørelse om europol og sidder og håber på og krydser fingre for at det ikke betyder noget særligt og at der ikke er sket noget endnu det ville jeg da

vi ved jo alle sammen godt at det kun spørgsmål om tid før det danske politi er ringere stillet når det kommer til bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet ikke ringere stillet end sverige

ikke ringere stillet end dansk politi jo altid har været men ting udvikler sig teknologi udvikler sig og jeg mener at dansk politi skal være stillet bedst muligt

i anden klasse eller i tredje klasse vi skal være i

det fremgik jo allerede af redegørelsen sidste år at danmarks udtrædelse af europol allerede havde haft operationelle operationelle konsekvenser for dansk politi man kan sige

lidt sig selv eftersom dansk politi jo efter første november to tusind og sytten ikke længere havde den direkte søgeadgang til europols database eis men altså skulle igennem en af de fire dansktalende europol ansatte med deres anmodninger inden for normal åbningstid

så løbet lidt vand igennem åen siden vi stod her sidst og herhjemme kan man for eksempel pege på at justitsministeren har skiftet partifarve og

har fået et helt nyt parti iblandt os og ser man på europol ja så er den såkaldte quest applikation allerede begyndt at blive implementeret i europols medlemslande det som måske for et par år siden kunne lyde som smart science fiction er nu

for politiet i tyskland for politiet i estland og for politiet i spanien de har mulighed for direkte at tilgå europols database eis simpelt hen via deres smartphone eller en tablet fra landevejen eller hvor man nu er stødt på en person som man godt vil have tjekket nærmere

danmark har som nævnt ikke direkte adgang til eis hvorfor dansk politi altså ikke får quest applikationen stillet

kan ifølge redegørelsen have betydning for det patruljerende politis opgavevaretagelse i relation til udlændingekontrol

og herunder altså også i forbindelse med grænsekontrol

det patruljerende politi at foretage systematiske opslag i eis via rigspolitiet i forbindelse med den daglige opgavevaretagelse og at anmodninger om opslag via rigspolitiet derfor vil begrænses

at enkeltpersoner for eksempel begår grænseoverskridende kriminalitet

for at prioritere deres tid anderledes jeg ærgrer mig bare over at vi ikke kan give politiet de bedste muligheder for at beskytte borgerne særlig i en tid hvor den grænseoverskridende kriminalitet er så alvorlig som den er i dag vi må følge udviklingen tage debatten igen hvis eller rettere sagt når

vi ikke har tilsluttet os det os det her

der registreres fuldt ud i forhold til

for hundrede kroner nede om hjørnet og måske op til flere navne og af den årsag alligevel ikke kan identificeres

kan ikke erindre at jeg har nævnt noget som helst om intern borgerkrig eller korruption ikke med et ord man kan eventuelt kigge tv optagelsen igennem eller læse

er ikke nævnt med et ord altså intet så så hvorfor fru susanne eilersen føler behov for at lægge mig den slags ord i munden forstår

kriminalitet og bekæmpelse af den fru susanne eilersen taler om cpr registeret altså udenlandske kriminelle er jo udlændinge og er derfor ikke udstyret med et dansk cpr nummer

give mig ret i at danmark er et af de lande som både leverer mest til europol og som trækker flest oplysninger ud vi er faktisk steget fra

anmeldelser så jeg kan ikke se at der er nogen problemer

at vi på nuværende tidspunkt ikke er med

der er er mulighed for at vi på den måde er meget udsat fordi vi

ordføreren gav et konkret eksempel på hvad det er

tre lande der nu har fået quest applikationen implementeret viser jo bare at dansk politi teknologisk

derfor er det simpelt hen så tåbeligt at vi ikke giver dansk politi de muligheder jeg troede sådan set at sådan

bekæmpelse af kriminalitet bekæmpelse af terror var noget der lå dansk folkeparti meget meget tæt

afstemningen om retsforbeholdet som den danske befolkning heldigvis

sagde nej til at afskaffe var en afstemning om hele retsforbeholdet og ikke en afstemning om europol europol var én blandt rigtig mange ting det er mere for at

lige pludselig kommer til at hedde sig at vi har haft en folkeafstemning om europol det har vi jo ikke haft

jan e jørgensen repræsenterede traf så fuldstændig tåbelige beslutninger og indgik så tåbelige aftaler med med eu uden en folkeafstemning

fuldt og helt men det må herre jan e jørgensen jo skrive om i sine memoirer altså hvorfor man ikke gjorde det bare et enkelt spørgsmål synes herre jan e jørgensen ikke at der kan være nogle problemer med quest hvis det er sådan at enhver politibetjent overalt i eu kan konstatere om en bil er efterlyst eller ej altså hvis jeg var smugler og skulle smugle et eller andet fra rumænien til danmark ville jeg da sørge for at skaffe oplysninger om

at vi herinde i det danske folketing kunne sidde og tage stilling til hvilke dele på det retlige område vi gerne

dér hvor det det er fornuftigt vil vi gerne være med og dér hvor vi ikke synes der er den store fornuft i det vil vi ikke være med altså simpelt hen et tag selv bord

en lang smørrebrødsseddel hvor vi bare har kunnet sætte kryds ved de ting vi gerne vil være med i vi har

blandt andet på grund af en skræmmekampagne fra enhedslisten der sagde at

kunne det betyde at muligheden for at

ville blive afskaffet en masse andre løgne

og således stemte nej men det var europol der var den aktuelle anledning til at vi skulle

det var dér der var mest akut behov for

i forhold til europol uden at have afskaffet hele retsforbeholdet

set det der var pointen så det var det vi stemte om og ikke specifikt om europol

er det en god ting at kriminelle

betjente der er i hele eus område for at have adgang til viden om hvad der er

så mange forbrydere som overhovedet muligt og så er det korrekt at der er problemer med korruption rundtomkring det er

med til at få bragt ned og få bekæmpet men man skal jo ikke tro at de her

hvis de pågældende lande ikke var medlem af europol

er bundkorrupt er der vel trods alt flere betjente

nogle lande der ligger meget meget lavt korruptionslisten rumænien bulgarien ungarn hvor tryg vil ordføreren så føle sig ved at de betjente har direkte adgang de kan sidde med nogle kriminelle

vi har set i danmark er jo begået af østeuropæiske kriminelle og jeg synes da vi skal gøre alt for at samarbejde med politiet i de lande for at bekæmpe disse kriminelle det ligger altså

hvornår tror ordføreren realistisk at korruptionen er væk

i de lande der er medlem af eu det gør der i de lande lande der

søger om at blive medlem af eu og politiet er jo blandt andet sat i verden for at bekæmpe korruption

set blot et ekstra argument for at vi hjælper politistyrkerne

er ikke længere medlem af det europæiske politiske samarbejde i europol alligevel søger dansk politi i europols forbryderdatabase som aldrig før det lykkedes nemlig danmark at forhandle en særaftale på plads med europol efter at et flertal af danskerne stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet ved en folkeafstemning i december to tusind og femten den særaftale giver stort set dansk politi mulighed for at bruge europol som før rigspolitiet har en opgørelse over antallet af danske søgninger i databasen eis populært kaldet forbryderdatabasen opgørelsen viser at dansk politi sidste år foretog omkring ethundrede og tredstusind søgninger det var næsten dobbelt så mange som i to tusind og sytten hvor der blev søgt otteogfirstusind gange

to tusind og sytten var det sidste år hvor danmark kunne søge i databasen på lige fod med europols syv og tyve medlemmer den mulighed ophørte den første november og sytten dansk folkeparti har hele tiden ment at det ville være muligt at få en parallelaftale om brugen af europol

selv om danskerne sagde nej til at afskaffe retsforbeholdet vi mener at den aftale der blev forhandlet på plads i al praksis for nuværende er lige så god som et egentligt medlemskab

vi fungerer reelt nærmest som europol medlem de ansatte som foretager søgningerne og før modtog deres lønseddel fra rigspolitiet får nu lønsedlen fra europol man kan søge de samme oplysninger som før i bestyrelsen sidder vi nu som observatører men

siden vi røg ud af den overstatslige del af samarbejdet den taskforce har vi ønsket at være med i og fået lov

endnu mere ud europol aftalen

har kun udnyttet halvdelen af den mulighed vi havde for at ansætte personale der er ansat

for nuværende og man havde faktisk mulighed for at kunne ansætte otte personer rigspolitiet har også udtalt at aftalen faktisk er en god aftale det betyder i realiteten at vi i store træk kan opretholde opretholde den brug af europols database som vi havde førhen rigspolitiet forklarer at den store stigning i antallet af søgninger i to tusind og atten

i fremtiden hvor dansk politi måske

få et problem kan være at

den enkelte betjent ikke kan få adgang til databasen via mobiltelefon eller tablet

hvornår det vil komme til at fungere at alle betjente i eu kan det

når vi har lande som ungarn og rumænien hvor korruption er til stede så tænker jeg at

godt kan vare nogle årtier før det kan ske så skal vi også tænke på gdpr og

usikkerheder der er i forhold til brugen af de tablets

ordførerens vurdering at grænsekontrollen ville være mere effektiv eller mindre effektiv hvis politiet ved deres tilstedeværelse ved grænsen kunne slå direkte op i eksempelvis

i forhold til de personer de stødte på ved grænsen ville det give en mere effektiv eller

vi har jo kun udnyttet halvdelen af den kapacitet vi faktisk

siddende så det kunne måske være at danmark skulle ansætte flere medarbejdere sådan at

seksten måske kunne udvides og så tror

i dansk folkeparti set i lyset af det der også blev omtalt før

nysgerrig efter at høre om det er ordførerens vurdering

mere eller mindre effektivt hvis politiet har mulighed for på

og så må de folk som man kigger på

den helt store betydning det er ikke der

fået den her mulighed altså det at man kan lægge sin smartphone direkte på

se om der kommer noget mistænkeligt op og

man bare kan taste en nummerplade ind og straks se om der kommer noget mistænkeligt op

kan ordføreren se at det er lidt smartere og end at skulle gå hen og tage telefonen og ringe til ejby og få fat på

at der godt kan være en forskel i effektivitet

en grænsekontrol som jeg ved at spørgeren slet ikke er interesseret i vi har men det har vi heldigvis og det håber jeg også at vi fortsætter med at have i mange år frem

at politiet stilles ringere jeg mener godt at vores politi

håndtere de opgaver de har i

aftaler kan man altid ændre hvis man kan få lov til at gå ned og så forhandle en ny aftale synes jeg da at da

regeringen skal prøve at forhandle en ny aftale hjem hvis det er det sådan ændrer tingene sig jo altid men det gælder en aftale det gælder ikke at en aftale skal

delaftale kunne vi måske nok godt have tilsluttet os hvis det kun var den aftale man skulle stemme om men som der blev sagt før

have retsforhold eller ej med de andre ting det gør og sådan er der jo altid for og imod så hvis regeringen kan forhandle en anden aftale hjem på danmarks vegne

og klogere på nogle ting og det gælder vel med alle aftaler som med den her at når man har haft en aftale i nogle år kan man godt gå ind og sige skal den revideres men det skal under alle omstændigheder være en aftale og ikke en ophævelse af retsforbeholdet

skal vælgerne jo også oplyses reelt om hvad det så er er den her retsforbeholdsaftale går ud på og ikke

vi debatterer på side otte står der at det vil forsinke og vanskeliggøre grænsekontrolarbejdet og på side ti fremgår det at

det vil begrænse dansk politis sådan helt daglige opslag

at stå uden for det her samarbejde på grund af de andre ting

kunne vi få en helt anden snak og en hel anden diskussion om hvad man kunne gøre men sådan er tingene desværre ikke skruet sammen nede i eu

man skal tage den store pakke eller ingenting hvis vi isoleret

og dermed også se de udfordringer som det kan give i forhold

er vi med til at kigge på hvad den aftale går ud på jeg har ikke stået her og sagt at vi vil være helt og fuldgyldigt medlem vi skal selvfølgelig se hvad den her aftale går ud på og hvad det er for nogle ting som vi

vi er altid med til at kigge på en aftale man vi

at vores retsforbehold skal ophæves det

men kommer der nogle nye tiltag kommer der noget ny teknologi eller andet

dansk folkepartis ordfører

kan bekræfte at der umiddelbart efter de linjer vi fik læst op står følgende rigspolitiet er imidlertid ikke bekendt med at en sådan forsinkelse

for udfaldet af konkrete sager eller efterforskninger det er rigspolitiets vurdering at ordningen fortsat generelt set er operativt tilfredsstillende altså at de små forsinkelser der har været ikke har

kvitterer for at ordføreren læste det op her for selvfølgelig kan jeg tilslutte mig det der står der

ville give julelys i en radikal supereuropæers øjne med udsigten til en hel redegørelsesdebat

om eu og europol men når det ikke giver julelys i øjnene

vi står her på en ganske trist foranledning nemlig det triste nej en sort decemberdag i to tusind

vi gør jo igen i år status over dansk politis situation i forhold til europol som det fremgår af den politiske aftale vi indgik den tolvte december to tusind og seksten følger vi her i folketinget udviklingen i forhold til europol nøje og derfor gør vi så årligt status som regel siger man at intet nyt er godt nyt det gælder desværre ikke i den her sammenhæng for det er stadig rigspolitiets vurdering at danmarks udtrædelse af europol har operationelle konsekvenser for dansk politi operationelle konsekvenser for dansk politi et politi der i forvejen er

den her redegørelse et stort opråb

i almindelig kontortid ved højlys dag

i systemerne så vi må håbe at de udviser den her samarbejdsvillighed i eksempelvis

indberettet af medlemsstater og tredjelande vedrørende personer kriminelle organisationer lovovertrædelser objekter

søges igennem en national sekunderet ekspert en sne i almindelig kontortid mellem klokken otte og seksten og ellers skal sådan et hasteopslag ske ved henvendelse til en medarbejder i rigspolitiets afdeling for international kommunikation som herefter skal kontakte hovedkontoret i haag jeg tør ikke tænke på den langsommelige proces ved et ikkehasteopslag så vi må bede forbryderne om at holde deres kriminalitet mellem otte og sekstende

sig ud over landegrænsen

quest fuldt ud på vej at slå op i det her

politi i marken i fortroppen så at sige

i en to tusind og nitten verden hvor det går hurtigt supersmart hvis man ikke lige var en del af de lande der ikke kan bruge systemet

gribe til telefonopringninger

ikke kunne lave googlesøgninger men i stedet skulle ringe til udlandet for at sige

søgeresultater der kom frem det virker lidt molboagtigt i to tusind og nitten hvem gad så søge i google medmindre det var de akutte brune kartofler juleaften

at det er praktisk uhåndterbart for det patruljerende politi at foretage systematiske opslag

med den daglige opgavevaretagelse

via rigspolitiet derfor vil begrænses til de

det patruljerende politi har en konkret mistanke om at enkeltpersoner for eksempel begår grænseoverskridende kriminalitet

tankevækkende i forhold til al den snak

grænsekontrol på det seneste for hvis man virkelig

man med god grund skal gøre for det i den retning kriminalitetsbilledet går så skal man være bekymret for politiets manglende adgang til quest

grænsekontroller hvor vi så ikke engang kan tjekke dem vi stopper i de tilgængelige systemer uden at

om man så har sluppet vedkommende videre så det gør bare og nu hader i sikkert ordet grænsekontrollen til endnu mere symbolpolitik

et internationalt register

hvor politiet nemt og hurtigt kan slå en op i en tablet

jeg ved nok godt hvad jeg selv

afslutningsvis bemærke at der på de sociale medier de seneste dage har floreret et citat fra landets statsminister som lyder at

hvis det ikke tidligere

lyst til refererer til danskernes manglende lyst til at komme af med

på danmark så synes jeg det er en alletiders udmelding men det

muligheder for at bekæmpe bander og grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med politiet i de øvrige eu lande og tilbage står

den radikale ordfører ikke nogen som helst problemer i

i første omgang er det jo hitno hit men der har jo været snakket om

registrering af hvem der kører alle mulige alle steder er jo det rene vand i forhold til sådan

er interessant at diskutere der skal bare være fuld adgang for samtlige ja er der en halv million betjente eller et par hundredetusinde betjente i eu

situation i forhold til europol men det er selvfølgelig også relevant

diskutere ved senere lejlighed hvordan vi forholder os til korruption og den slags og hvordan vi forholder os til hvordan andre lande bruger

adgang det er selvfølgelig en helt relevant og valid pointe som også

så vidt angår det her handler det om dansk politis situation i forhold

europol men alle de andre ting er selvfølgelig også relevante

oplysninger i europols register men at rumænske

er enige om at det her er et system der fungerer under eu

det derfor er nogle fælles regler der eksisterer

de regler der gælder for os også for andre medmindre man altså har en undtagelse derfor er den diskussion jo fantastisk relevant altså om vi ønsker at gå i retning af et

at blive stadig mere grænseoverskridende

her hjælper til og det er det

med de tåber der begår kriminalitet på tværs af landegrænser så det er helt relevant at politibetjente på tværs af landegrænser kan slå op i de her systemer det betyder selvfølgelig ikke at man kan udelukke at der er andre overvejelser som man også skal

nævnte afslutningsvis reflektere over om

kriminalitet i et land hvor det er svært at blive slået op fordi landet ikke får adgang til

i høj grad stadig væk relevant at rejse

i forhold til hvordan kriminalitetsbilledet vil være i danmark hvis ikke

tilstrækkelige operationelle muligheder til at bekæmpe

på gaden og går en tur i københavn sent om aftenen

hovedkontor for hamas og store terrororganisationer og alle andre steder fundet ud af at danmark vil være et fantastisk sted

med tryghed mig bekendt plejer det at være dansk folkeparti der

synes det er helt fantastisk at vi ser det

og der kræver det grænseoverskridende løsninger som europol er en del af og der skal vi altså

ja ved folkeafstemningen i to tusind og femten og det gjorde vi blandt andet fordi vi ikke med sikkerhed vidste hvilke negative konsekvenser et nej ville have for danmark i forhold til europol

rammer som europolaftalen udstikker

vil få operationelle konsekvenser for dansk politi når vi ser lidt frem i tiden den udvikling tager vi selvfølgelig alvorligt i sf og vi forventer også at regeringen adresserer disse udfordringer

befolkning stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet det var jo sådan et bunkebryllup

den danske befolkning ligesom tvunget til at stå over for et valg og tage det sure med det søde og så valgte befolkningen altså at sige arh

noget af det som jeg tror alle er enige om er vigtigt nemlig at

det var jo et resultat af den måde afstemningen var tilrettelagt på det var jo et resultat af det håb man havde om at man kunne lave

bunkebryllup og få det hele vedtaget på en gang og det er

så den situation vi står i nu

der mødtes hos statsministeren og blev enige om

skulle følge udviklingen og se hvordan tingene udviklede sig for hvis der kom uhensigtsmæssige

diskutere det her i folketingssalen

den aftale meget alvorligt

grænseoverskridende kriminalitet men vi følger altså også med i om der

deciderede negative konsekvenser for eksempel

flot skema med forskellige farver hvor vi siger hvor er der

at danmark ikke kan søge i

defineres som organiserede kriminelle

så stiller jeg mig spørgsmålet hvorfor kan danmark dog ikke foreslå en sådan person som er en trussel

hvem har dog interesse i det ja man kan sige at danmark måske har interesse i det fordi vi så ikke er med til at finansiere det men hvis vi nu siger

ved at pege på de her mennesker hvorfor vil

hvor der er nogle problemer og de steder er vi som sagt enige i der skal følges op og her var der et konkret forslag til regeringen vi bemærker

så

så kan det jo undre når man ved at schweiz

ikke bare handler om eu men som handler om alle lande

det må vi da have en diskussion af

endnu mere sat på dagsordenen af storbritanniens udmeldelse af eu storbritannien er det land der putter allerflest oplysninger ind i europol

kommer med de fleste tips eller i hvert fald rigtig mange tips nu skal jeg ikke kvantificere om terroraktioner

kan man forestille sig at man siger

nu skal i ikke længere være med til at bekæmpe terror i europa

arh det tror jeg bliver svært derfor er vi nu i en situation hvor vi skal gentænke

skal lade det være et spørgsmål om eu alene vi skal lave en kriminalitetsbekæmpelse

der også inddrager norge fuldt ud

noget om man har styr på datasikkerheden for det er jo forudsætningen for at man kan udrulle

styr på datasikkerheden og der er en række lande hvor det bestemt ikke er tilfældet

konstaterer rapporten også er der ikke nogen store problemer

de problemer synes vi at vi skal diskutere vi ser gerne at der bliver holdt et møde hvor vi diskuterer hvordan vi kan være proaktive i forhold til det ikke ved at stå på gader og stræder som herre jan e jørgensen ønsker og holde tale om hvor forfærdeligt det var at befolkningen stemte nej

afskaffelse af hele retsforbeholdet men ved at foreslå over for europol nogle konkrete ting som kan betyde at vi bliver bedre til at bekæmpe kriminalitet i danmark og i hele eu

sur over at vi ikke kan diktere hvad musikken

er jo ikke os der bestemmer

og faktisk var de andre så venlige tilbage i to tusind og femten

vi vil gerne have jer med i festen i må selv bestemme om i vil være med til

være oppe ved pulten og sætte musikken på er der nogle ting i

derfor står vi jo i forhallen og så er det altså lidt svært at

lov til at bestemme det hele i det omfang vi gerne vil alligevel det er jo det der er realiteten derfor giver det os jo nogle

bekæmpet kriminalitet i andre lande naturligvis gør der det

har uanset om man er medlem af eu

til det med de operationelle konsekvenser kan ordføreren ikke læse nogle af dem

nogle operationelle konsekvenser det har fået er det dem dernede på grænsen hvor der er en vis forsinkelse som ikke kan ses

om alle landene i europa der er vi så bare grundlæggende uenige om

er for nogle muligheder sådan et samarbejde giver og hvor forpligtende det skal være

helt ærlig at sige men så må vi også bare være ærlige at sige at når der så er det forpligtende samarbejde og vi står ude i forhallen ja så skal vi selvfølgelig arbejde alt det vi kan for at få bedst mulige rammer ud af det

man antydede at det ikke var muligt med en aftale sådan er

herre jeppe bruus bruge det med forhallen og hallen alt det han ønsker men det ændrer bare ikke ved at vi står i

udtræden og jeg er sikker på at justitsministeren kender sit ansvar godt nok til at være med til at finde nogle løsninger

som om vi var fuldt og helt medlem af europol og det er jo dokumenteret nu her at der ikke er tale om en parallelaftale der er tale om en samarbejdsaftale altså når new yorks police department har en aftale med europol kan danmark selvfølgelig også få en

at vi havde haft alle de muligheder som ligger i

eller mener enhedslisten at det faktisk er rigtig godt at

har ikke noget imod bestemte befolkningsgrupper vi har noget imod kriminelle og korrupte betjente og der er altså steder hvor der er flere kriminelle og korrupte betjente end andre steder det betyder ikke at vi har noget imod befolkningsgrupper

spørgsmålet vores opfattelse er at det skal være den danske befolkning der på ethvert tidspunkt beslutter om vi vil være med i et så integreret samarbejde som europol derfor ønskede vi ikke at lave en aftale som en afskaffelse af retsforbeholdet ville have betydet der betød at vi ikke kunne melde os ud af europol er det svært at forstå

og det mest praktisk mulige politisamarbejde mellem de lande der er i europa der lever op til visse standarder og som ønsker

klar på om om jeg forstår det ret altså havde enhedslisten foretrukket at danmark kunne være fuldt og helt medlem af europol sådan som vi var før inklusive alle de muligheder der ligger for at det ikke kun er danske betjente men også andre europolbetjente der kan få direkte søgeadgang osv eller synes man egentlig det er meget rart

man vægter dansk politis muligheder for at fange forbrydere mindre højt

risikoen for at eksempelvis rumænske politibetjente

og dem er der altså flere af i rumænien end der er i

hvis man bare giver adgang til at alle betjente over

retssikkerhedsmæssige problemer men den diskussion kan vi

et andet tidspunkt jeg sagde klart og tydeligt at vi ønsker at være tilknyttet et europæisk politisamarbejde hvor vi har mulighed for at melde

europolsamarbejdet overnationalt hvis man skal melde sig ud af det skal man melde sig ud

otte og seksten i forhold til den fremgangsmåde der

er men hvis det er i almindelig kontortid så kan man gøre det igennem det her sne og hvis det er uden for skal rigspolitiet ringe til haag og så skal der ske en hel masse når det er af hastekarakter er

man står lidt tilbage med at man helst skal fange de her forbrydere ved højlys dag mellem klokken otte og 16

være klar over at de har andre søgekilder end bare europols register de søger jo også i sis registeret og det søger jo også i

man hver morgen samlede ind fra politirapporterne hvad der havde været af udlændinge

man europol til at undersøge det og fik svar tilbage

ser ud til at være et indbrud i gang så stopper man indbruddet så tilbageholder man

til interpols register det er den diskussion der er

jeg synes ikke det er helt uproblematisk vil

og dermed også tilfreds med at der er tale om en væsentlig begrænsning af dansk politis muligheder for blandt andet at bekæmpe bander og grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med nogle af dem der allerede har taget quest i brug så

spørge om man helst vil have det som det er nu eller om man godt kunne tænke sig at få de muligheder et fuldgyldigt medlemskab

så de bliver jo konstateret når de kører over den dansk tyske grænse under alle omstændigheder

og tyskland henter oplysningerne i det samme register som danmark ville hente oplysningerne i nemlig i europol så det argument om at vi aktuelt på det plan står væsentlig dårligere kan jeg simpelt

men vi synes der mangler en diskussion og den diskussion er også i europa parlamentet og den diskussion er også i europa hvordan kan det være hvis det her system er så vidunderligt at der kun er tre ud af otte og tyve lande som har tilsluttet sig det

er sikandar siddique alternativet

fuldgyldigt medlem af europol det kan være at en parallelaftale kan opretholde danmarks deltagelse i europol men i vores optik fratager den danmark muligheden for at påvirke politisamarbejdet i den retning som vi ønsker det

vi bakker op om den særaftale der er blevet lavet men vi noterer os også også at rigspolitiet ser udfordringerne ved aftalen det burde jo

være den bedste årsag til at danmark komme af med retsforbeholdet og deltog fuldt ud i europol vi har vel alle en interesse i at stå styrket i kampen mod organiseret og

det helt grundlæggende problem i denne sammenhæng er jo netop at vi ikke sidder med i bestyrelsen med stemmeret i europol af principielle årsager fordi vi er med i et europæisk fællesskab burde vi have en bestyrelsespost med stemmeret i det samarbejde

og vi var fuldgyldige medlemmer ville vi også kunne tage hånd om nogle af de konkrete udfordringer og besværlige omstændigheder som politiet giver udtryk for at de oplever i deres hverdag når de for eksempel ikke kan tilgå internationale registre og databaser og endelig ville vi kunne præge

undgå misbrug af sådanne værktøjer dette handler derfor i sin essens om den parlamentariske kontrol med europol for når vi giver magt til en instans som europol der både kan lette det og udfolde helt nye muligheder for politimæssig efterforskning på tværs af landegrænser og samtidig sidder med en masse vigtige data på os alle sammen

det vigtigt at vi har kontrol med det og den kontrol kræver

i den her redegørelse står at danmark

deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i europols bestyrelse management board

i samtlige møder i undergrupper

i de her organer altså er stemmeret noget der overhovedet bruges og er der derfor noget sted hvor danmark ligesom har mistet indflydelse fordi vi ikke

hvordan stiller det os når england udtræder af europol

vi kan få england til fortsat at levere alle oplysninger og gøre alt det de gør i dag for europol også betale

lige så meget indflydelse som de andre eller er det for alternativet ikke vigtigt at

vi bekæmper kriminalitet også er grænseoverskridende og derfor har alternativet naturligvis et ønske om at england

europolsamarbejdet det har vi en

forhåbning om men ikke desto mindre

kan vi bare konstatere at der jo selvfølgelig er forskel på om man er fuldgyldigt medlem af europol eller om man ikke er

på enhedslisten at indflydelsen er den samme

har personer med til sine gruppemøder

folketingsmedlem og som ikkefolketingsmedlem og hvor tit man stemmer om noget

set bare at nå frem til den

indlysende konklusion at selvfølgelig er der forskel på at være medlem og ikke at

tro at dem der betaler festen og som er fuldgyldige medlemmer og lægger hus til

tungest til sidst det undrer

her forsøger at fremstille det som om det ingen betydning har

eller hvilket som helst parti eller anden organisation

skal foretage en søgning for eksempel i forberedelse til en tale

det så sådan i nye borgerlige at man selv har

en computer hvor man har mulighed for at søge på diverse oplysninger eller ringer man til et centralt kontor hvor der sidder fire dansktalende medarbejdere som man beder om at foretage søgningerne for sig

hovedkontor og udbad sig oplysninger om noget og hvornår man søgte på sin egen

man så ringer til hovedkontoret og hvor

hvis man får de samme oplysninger ved at slå noget op som man får ved at ringe til nogen hvor mener ordføreren så at det vil være nemmest

det er ikke oplysninger i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt

måske skulle komme men på nuværende tidspunkt

ja eller nej det

godt tænke mig at vide om det er normalt at nye borgerliges

redegørelsen r fjerde men det er op til ordføreren selv

der er en anden ordførertale heroppe som en eller anden måske gerne vil have tilbage på et tidspunkt jeg skal nok

har haft

sådan ender vi jo også tit i uenigheder at det

af stor værdi at vi samlet kan aftale at den her redegørelse vil vi have hvert år

det er det grundlag vi diskuterer på at det er de fakta

det er udgangspunktet for vores diskussion det synes jeg

det synes jeg faktisk er en kvalitet

som vi så sidste år nemlig at europol aftalen er blevet udmøntet på en måde hvor dansk politis operationelle udbytte af samarbejdet

det er rigspolitiets opfattelse at samarbejdet har en operationel nytteværdi det fungerer godt inden for de rammer

som aftalen giver dengang aftalen blev indgået

jo netop afgørende at dansk politi så vidt muligt kunne fastholde det nuværende samarbejde med europol og redegørelsen viser at det faktisk er lykkedes så godt som at bevare status

politikdiskussionerne anderledes end vores andre politiske diskussioner det bliver meget sådan noget med at man prøver at ekstremisere hinandens synspunkter at man prøver at skamme nogle holdninger ud

som de i virkeligheden ikke har sagt

jo er gået enormt løsningsorienteret til den her opgave

kriminalitetsbekæmpende enhed i danmark dem der skal tage sig af den grænseoverskridende kriminalitet men givet

det var de præmisser man fik at arbejde på så har man faktisk gjort et rigtig godt stykke arbejde det skal vi da glæde os over at politiet i danmark

at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet inden for og

politiet faktisk gjort synes jeg et rigtig godt stykke arbejde i at sikre

tage hånd om

grænseoverskridende kriminalitet

har operationelle konsekvenser for dansk politi

været klart at vi som tredjeland ikke har de samme rettigheder som som andre

foregår på forskellige gruppemøder

stolper og ned ad vægge vi har ikke samme rettigheder vi har som det også er blevet påpeget ikke direkte adgang til eis som er efterretningsdatabasen

indeholder oplysninger om personer kriminelle

indberettet af tredjelande i stedet for som vi også været over et par gange

får vi adgang ved at der er fire dansktalende sekundanter sekunderede

eksperter dem vi kalder sneer som foretager søgninger på danmarks vegne uanset hvordan man vender og drejer det

er det jo et ekstra led vi skal igennem for at kunne foretage søgninger i eis

til medlemslandene og et ekstra led indebærer alt andet lige en forsinkelse af adgangen for dansk politi og dermed

jeg godt lide herre søren søndergaards

det røde det gule og det grønne og

noget der er lidt problematisk og her er der noget der kan blive problematisk

det vel det fremtidige som kan blive problematisk

fordi den manglende direkte adgang

ikke får adgang til quest som er en webbaseret applikation som tillader medlemsstaternes politimyndigheder at søge

gennem de nationale it systemer og det er rigtigt som det er blevet sagt

i quest via en applikation på

retshåndhævende myndigheder

det betyder alt andet lige at danmark ikke har samme redskaber som for eksempel tyskland og spanien nu har i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet

de øvrige medlemsstater kommer til at følge med og får den her mulighed i løbet af noget tid jeg skal vende tilbage til

giver en mulighed for en mere smidig og hurtig adgang til oplysningerne i eis og tendensen går altså imod at et opslag i eis bliver foretaget af betjente

bare når en computer men også når

at vi flytter bekæmpelsen af kriminalitet fra kontorer og ud til de betjente som er derude

vi flytter kompetencen og mulighederne derud hvor

i i vores kriminalitetsbekæmpende myndigheder

dem

sidder i patruljevognene

for det giver aftalen ikke mulighed for det blev også sagt sidste år og

ulven kommer og ulven kommer det bliver sagt hver eneste år og bliver det nu til noget osv

er blevet forsinket men det ændrer

over de seneste to år er gået fra at være et skrivebordsprojekt

det er altså rigspolitiets vurdering

for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

skema uanset at jeg stadig ikke helt kunne se det var

så er der den anden del som vi også kommer

den manglende direkte adgang til eis

at dansk politi ikke har mulighed for at integrere eis data

analyseplatform den der hedder pol intel det er rigtigt som det også blev påpeget at vi har kontakt til andre platforme men her er der altså

indgået i nogle efterforskninger ikke indgår i de pågældende efterforskninger det ville de have gjort

sikrer dansk politi adgang som har

aftale som

bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet en kriminalitetsform som man

de værktøjer vi sidder med i det hele taget er utilstrækkelige fordi kriminalitetsformerne ændrer sig

operationelle konsekvenser for dansk politi jeg synes i

virkeligheden at redegørelsen læst ordentligt

en redegørelse hvor politiet siger det

vi tager den ned og siger det er rigtigt der er noget som er problematisk

vi har jo godt vidst at vi ville blive dårligere stillet end medlemslandene

at vi hvert år gør status over dansk politis stilling i forhold til europol for vores arbejde er jo blandt andet at sikre at dansk politi fortsat har de bedste muligheder til rådighed i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet

set en bred erkendelse i dansk folkeparti nye borgerlige

at sikre at dansk politi har de bedste muligheder for at kunne

i nogle af de her politiske diskussioner vi har at pege fingre

ja selvfølgelig er det fristende

vej rundt at sige der kan i bare se hvad vi sagde vi kunne jo sagtens lave en aftale og en god aftale

vi godt diskutere men i virkeligheden er vores opgave

skal sikre at vores muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende

altså det der betyder noget for mennesker derude

har fra justitsministeriets side løbende dialog med politiet om mulighederne for at kompensere

som kan være med at sikre tryghed og sikkerhed i danmark så

hvis der var otte personer kunne man så udvide den åbningstid til

og der kunne måske være andre ting i aftalen hvor

hvis vi ville bruge flere penge på det godt kunne gøre noget mere end vi gør det andet er så

med sit forsikringsselskab tager tager man også op til revision og prøver på at se om man kan få en bedre aftale

hen ad vejen fordi ting har ændret sig

ministeren og regeringen

nogle tiltag for at gå ned og genforhandle hele det her og sige at nu er tingene anderledes at der er kommet andre redskaber at vi bruger teknologien anderledes

op så vi i stedet for at have fire personer siddende havde otte personer siddende det er en mulighed

kan alt muligt så ikke lade sig gøre men ville vi i virkeligheden ikke hellere bruge vores politiressourcer på at de er derude

er utilfredsstillende at vi skal igennem det her ekstra led

skal gennemføre en evaluering af

at det er træls med det her led men nu har borgerne en gang stemt om at det er det man vil have og så synes

at efterleve det så godt som muligt og gøre det så godt for os danskere som muligt og bruge de muligheder vi har når vi har mulighed for at kunne ansætte otte og jeg tænker at der

som er kommet lidt op i årene og som nemmere måske kan sidde og søge og så videre kunne man godt gøre det

begynde at genforhandle noget før vi den anden side af brexit

vi kan gøre i samarbejde samarbejde med de lande som ikke er med i eu

kunne man måske også lægge et større pres og sige at behovet for at gøre noget andet er til stede

gennemført en evaluering af samarbejdet om effektivisering og danmarks overholdelse af reglerne herunder databeskyttelse som vi jo også har været inde på men der er altså ikke noget der

kommissionen vil ændre holdning med hensyn til adgangen til

dansk politi er toppresset toppresset

men det var meget afbalanceret og sådan set et meget godt billede af hvor det er vi står

to ting vi skal kigge på der er sikkert nogle der vil bruge det her til at sige

få udvidet aftalen altså for eksempel det

kunne i have en interesse i det her

den anden ting vi skal vurdere det i forhold til er retssikkerheden og der bliver vi jo

diskussionen jeg forstår

jo altid fremlægge de ting der kan sikre hundrede procents opklaring

interesseret i hundrede procents

vil jeg også gerne medgive et stykke fra

tilbage til til det egentlige spor men er det så sådan at

siger at nu må vi så tage en afstemning om retsforbeholdet igen

så den vej

at snakke hurtigere betyder det at vi så skal finde andre værktøjer ja det gør det hvad kunne det være det kunne for eksempel

få lavet sådan en lige nu nej det er der nok ikke betyder brexit noget ja det gør brexit nok også

først gør det når problemerne er så store

skal handle med lynets hast vi har nogle muligheder nu fordi der

også idet vi siger at vi på nogle områder bliver mere og mere udfordret så meget desto mere vigtigt er det at vi er proaktive

i folketingssalen men også andre steder om hvad de praktiske muligheder er

så vil det være rigtig godt ministeren kan gøre hvad ministeren vil men en overvejelse om at man på et tidspunkt prøvede at

vores kort så godt som muligt og det fælles mål er jo at kunne bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet havde jeg hellere set at vi havde stået et andet sted nemlig at vi kunne være helt og fuldt med ja det er der ingen tvivl om har det konsekvenser ja det har det

at vide at vi hvis vi en fuldt integreret del i

ville få forbryderorganisationer mafiaen narkokarteller altså vi ville blive et arnested for alle organisationer der overhovedet findes inden for det kriminelle område

og du så beder mig om på tredive sekunder at gentage det fordi du var udenfor

vi kan jo se at konsekvenserne er alvorlige vi kan altid diskutere hvornår noget

er ét terrorangreb katastrofalt er to hvor mange dræbte skal der til hvor mange forbryderbander skal der til jo altid være en afvejning og dansk politi kommer jo aldrig i en situation hvor man kan opklare al kriminalitet og da slet ikke før den bliver begået så sådan er det jo men det

at der blev et et nej ved afstemningen skal vi naturligvis respektere omvendt er nejet jo ikke blevet indføjet i den danske grundlov

ikke til næste år men på et eller andet tidspunkt kunne det jo være at konsekvenserne var så store

vi skulle spørge danskerne igen

ministeren forestille sig en

spørgetemaet var mere isoleret til at handle om

og ikke den lidt mere brede vifte som vi jo

mange gange og meget i mit eget parti fordi vi jo gerne vil af med det her forbehold ligesom vi gerne vil af med forsvarsforbeholdet men vi må også bare konstatere at det er en ret som vi har båret ind til befolkningen af nogle omgange og at befolkningen har sagt tak men nej tak og derfor er vi der nu hvor det der med at operere i nye folkeafstemninger om afskaffelse

tale her som afslutning som jeg da er sikker på hvis den når ud til

ministeren så i det mindste gøde jorden for at en afstemning på et senere tidspunkt måske kunne blive en realitet jeg beder ikke om

i indeværende periode eller de næste fire år

konsekvenserne viser sig jo og konsekvenserne bliver langsomt

til at starte med og hans spørgsmål til herre jeppe bruus jeg er enig i

og flytter dem ud til befolkningen så det ikke bare bliver noget lukket vi går med så vi rent faktisk

det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag b elleve og i den forbindelse

tilbage på deres oprindelige

forhandlingen er åbnet og i den forbindelse

starter vi med ministeren for udviklingssamarbejde

ja det står der herre jan e jørgensen der står udviklingssamarbejde det har vi også en minister for

fokus på det her vigtige tema om plastikforurening

er jo ikke nogen tvivl om at det er noget der fylder rigtig meget vi ser nogle uhyggelige tv billeder derude af fisk hvaler sæler med plastik i maven det er et problem vi gerne vil til livs det er et globalt problem som skal løses i fællesskab og plastik kender jo ikke nogen landegrænser danmark er et lille land men vi er store målt i forhold til grønne kompetencer også inden for bekæmpelse af plastikforurening skal danmark være et absolut foregangsland nationalt er vi dybt optaget af denne dagsorden de erfaringer vi høster hjemme kan bruges langt ud over de danske grænser her er udviklingsbistanden i sandhed et centralt redskab for mig som minister står en grøn og en solidarisk udviklingspolitik øverst på dagsordenen

derfor enig i at der er behov for at styrke indsatsen på miljøområdet blandt andet for at bekæmpe plastik i havene

eksisterende udviklingspolitiske

engagementer på dette område viser jo meget tydeligt hvor godt et redskab udviklingsbistanden er lad mig bare give tre eksempler for det første støtter danmark i to tusind og nitten med tyve million kroner

øremærket bekæmpelse af plastikforurening danmarks bidrag går netop til at

øget genanvendelse og ved at reducere forbruget af plastik i første omgang

for det andet støtter danmark bekæmpelse af plastikforurening gennem p4g partnerskab for grøn vækst og verdensmålene p4g har blandt andet bidraget til et offentlig privat partnerskab i vietnam hvor parterne vil udvikle en lokal genbrugsindustri inden for plastik

og økonomien for det tredje er bekæmpelse af landbaseret plastikforurening et blandt flere fokusområder hos flere af de organisationer som vi støtter blandt andet den globale miljøfacilitet som danmark støtter med fire hundrede og

derudover planlægger regeringen

spørge folketinget om godkendelse til at bevilge tres million kroner ekstra til fns miljøorganisation unep i to tusind og nitten endelig

myndighedsarbejde med kenya samt den danske indsats i indonesien men lad mig slå fast at jeg er enig med forslagsstillerne i at miljøområdet ikke har været prioriteret tilstrækkelig højt de seneste år den tidligere venstreregering gjorde i sin såkaldte grønne realisme en dyd ud af ikke at prioritere miljø og biodiversitet

lagt afstand til vi vil have fokus på netop det derfor er der allerede i finanslovsforslaget for to tusind og tyve lagt op til tæt ved en fordobling af dedikerede grønne indsatser støtten til

at tredoble regeringen lægger op til yderligere at styrke grøn udviklingsbistand de kommende år jeg er meget opmærksom på hvad der rører sig på området og hvilke nye muligheder der kan være for samarbejde med andre donorer på området

at beslutningsforslaget vedtages at vedtage folketingsbeslutninger om

kasser inden for bistanden vil båndlægge og forhindre den fleksibilitet som er udviklingsbistandens styrke vi har behov for at vi kan omprioritere vores indsatser når situationer kræver det konflikter i vores nærområder og naturkatastrofer

at vores prioritering af udviklingsrammen ændrer sig det vil blive vanskeligere hvis beslutningsforslaget

som overhovedet muligt

så de tjener flere udviklingsformål at man skaber en synergi om man så

en til ligestilling og en tredje til vækst og beskæftigelse der finansierer parallelle projekter hvis vi skal have en chance for

nå både parisaftalens målsætninger og verdensmålene kræver det en effektiv brug af vores bistand og det kræver at vi formår at tænke på tværs lad mig runde af med at

helt på linje med forslagsstillerne og deres ønske om at styrke den grønne udviklingsbistand og bekæmpe plastikforurening men jeg mener ikke at modellen med øremærkning af bestemte udviklingsmidler gennem beslutningsforslag er den rigtige vej at gå som her foreslået med en milliard kroner til plastikbekæmpelse i verdenshavene

vi skriver jo meget tydeligt til til sidst i beslutningsforslaget at vi ønsker at de otte hundrede og to og tredive million kr som vi i dag bruger på på natur miljø og klimatiltag

rigtig mange flygtningestrømme i dag som ikke er på grund af krig men som faktisk er på grund af miljø natur og

det danske folketing allerede er med til at bidrage til er gode ting

vi jo gerne have en diskussion med regeringen om

indtil vi får de her affaldssystemer så jeg hører egentlig at ministeren måske er positiv nok over for det

af et parti indstillet på at vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen får talt med hinanden om hvordan

vigtige problem plastikforurening i havene er meget højt på regeringens dagsordenen det er noget der virkelig bekymrer os

det er oplagt også i forbindelse med udviklingsarbejde at have den dialog hvor man også siger til de her lande i har også muskler til selv at gøre noget i kan også affaldssortere bedre i kan

de steder hvor der er forurening i kan prøve at lave en indsats også i forhold til at minimere brug af plastik der er en række tiltag vi kan gøre

men der er nogle teknologier man også kan introducere til andre lande der er det oplagt at bruge udviklingsbistanden som et redskab til

få andre til at gøre mere for eksempel kina og indien som jo også har ressourcer til at gøre meget

man virkelig lever af naturens ressourcer at

deres protein fra havets fisk derfor mener vi jo at hvis vi kan få et bedre havmiljø og dermed få nogle bedre fiskebestande

set siger at regeringen gerne vil tale både med dansk folkeparti og formodentlig også andre partier om hvordan vi kan gøre noget ved den her forurening som selvfølgelig

vi ved i dag hvor kilderne er og jeg hører ikke ministeren

have en kortere eller længere periode hvor man faktisk også gør noget ved selve kilden

samtidig med at man selvfølgelig arbejder med

en lang række problemer som også medfører for eksempel

tingene hænger simpelt hen sammen så den sammenhæng er vi

det er jo også derfor at danmark allerede med den udviklingsbistand vi har har fokus på de her områder og sætter ind med forskellige initiativer og arbejder sammen med forskellige organisationer i forhold til at

af plastikforurening højt på dagsordenen vi kan givetvis gøre mere

frem til at samarbejde med dansk folkeparti som

samarbejdspartner i den forligskreds vi har i forhold til vores strategi på

optimistisk på klimaet og miljøets vegne at at dansk folkeparti synes at at tage nogle af de udfordringer

det tegner lyst når så mange partier i folketinget bakker op om regeringens grønne mål og viser vilje til handling

vi står sammen i den kamp der lægger kimen til et konstruktivt og bredt samarbejde om en ambitiøs

er jo en indsats imod plastikforurening i havene og det er

glad for at vi har muligheden for at tage

det er et meget konkret forslag som jo konkret omhandler ti

de konkrete ti floder i socialdemokratiet deler vi til fulde bekymringen om de voldsomme mængder af plastik der forurener vores vandmiljøer overalt i verden

må vi selvfølgelig ikke ignorere og alt for meget plastik smides ud i naturen og ender som koncentreret plastik i havet eller som giftigt foder for fiskene danmark skal selvfølgelig spille en rolle i indsatsen for bedre havmiljø globalt og vi skal tage ansvar og bekæmpe plastikforureningen og vi er heldigvis allerede i gang ikke kun herhjemme men også ude i den store vide verden danmark er engageret i en række udviklingspolitiske projekter som udviklingsministeren også skitserede for os lige før vi er allerede nu en bekæmper af plastikforurening og der lægges endda op til at vi skal øge engagementet i

her er det vigtigt

indsatsen skal nemlig foregå på en ordentlig måde vi skal være så effektive som muligt

at vi tænker udviklingsbistand ind i et samlet hele en samlet strategi

specifikke indsatser hæmmer vi jo sådan set vores egne muligheder for at bruge pengene mest effektivt og det mener vi

jeg skal også lige nævne i forhold til de konkrete

går igennem kina og

at kina jo altså er en rumfartsnation

økonomi mon ikke de kan finde nogle ressourcer til også

lidt anstrengt forhold blandt andet på baggrund af niels holck sagen

engang sikkert at indien vil modtage den støtte som vi så evt vil komme

vigtigt for mig at understrege at vi

jeg takker dansk folkeparti for at rejse den her vigtige debat i folketinget

i udvalgene jeg ser frem til at vi kan have et godt samarbejde i kampen

vi har taget noget økonomi med det kunne man også have ladet være

vi får givet regeringen et stærkt mandat til at arbejde med det her vi står faktisk

op imod fire million ton

så det at det kommer fra nogle lande hvor der kan være nogle udfordringer

halv milliard mennesker langs yangtzefloden som ikke har kloakering

affaldssortering de bruger floden

og derfor må man jo sige at det er et kinesisk problem men det er det bare ikke

ordføreren om man i udvalgsarbejdet ikke kan hente et mandat fra sit parti til at vi kan arbejde med hvordan man måske kunne lave en bred aftale om at det er det her vi skal arbejde med

vi har verdensmålene der er jo masser af steder hvor man

det synes vi ikke er er helt tilstrækkeligt selvfølgelig vil vi gerne diskutere emnet i udvalget selvfølgelig skal vi kunne arbejde videre med det og selvfølgelig skal vi skal vi se mulighederne for hvordan

spille ind i i regeringens arbejde i forhold til at fortsætte den gode politik der allerede er blevet lavet

og to og tredive til at blive til en milliard ud af de sekstende

debat om hvad en plastikpose skal koste en plastikpose som vi køber og hovedparten af dem ender på forbrændingen og så ved vi at der kommer fire million

der må vi da som nation have en interesse i i de organisationer hvor vi er

til enhver tid siddende regering et mandat til at kæmpe for at de lande enten tager deres ansvar på sig eller at vi kommer med nogle løsningsmetoder i

her plastik op det her er ikke et problem for kina og indien alene det er et problem for os alle sammen

vi bruger pengene mest effektivt og

nævner jo selv plastikposer i danmark og at vi diskuterer det

er jo ikke en fuldstændig omvæltning af hvordan vi tænker udviklingsbistand fremadrettet og det er jo sådan

en del af alle de her gode forslag der har været omkring affaldshåndtering og

som man arbejder med rundtomkring i verden og det er også rigtig godt

til at vinduet ind til folketingssalen smadrer og gulvtæppet bliver helt vådt

nu skal have gjort noget ved det her gulvtæppe vi taler slet ikke om er hul i vinduet så vi lægger et nyt gulvtæppe på det bliver vådt dagen efter igen

gulvtæppet blevet vådt vi må lægge et nyt på udfordringen her er jo at vi ved at de her ti

floder bidrager med halvfems procent

vi bare indtil vi har fået styr på alt det andet gode vi

internationalt bestemt ikke kun fra dansk side arbejde for at man samler det plast op

over de næste ti år fortsætter

dét forslaget går ud på og det er ikke en meget

at mindske plastik i verdenshavene

hvis man læser forslaget står der faktisk folketinget pålægger regeringen at tage

til at målrette en større del af udviklingsbistanden til miljøtiltag som markant mindsker udledningen af plastik til verdenshavene fra de ti floder med størst forekomst af plastikaffald

skal bruges på det det vil vi jo gerne diskutere det kan

hen giver en regering et meget meget stærkt mandat

at gå til kilden hvor vi ved plastikken kommer fra

interviewet fra tv to hvor journalisten kunne gå hen over vandet

vi bruger rigtig mange penge i dag det vil sige

hvad er ordførerens holdning til at vi lige pludselig begynder

fra de mest nødlidende stater overhovedet

over til stater som jo

selvfølgelig på den ene side gerne vil

arbejde hen imod at få mindre plastik i havene men

fastholder en stærk udviklingspolitik

dernede hvor de lever af fisk og som ikke selv

magter at gøre noget ved det så jeg vil bare høre ordføreren

på enhedslistens vegne egentlig mener at

at det lige var de her ti floder som der bidrager med op mod halvfems procent af plastik i verdenshavene og derfor kunne det være interessant hvis vi i fællesskab i forbindelse med

pres på de her lande og måske også lægge pres på

løsningsforslag vi har ikke selv løsningsforslag til hvordan man samler det op og det var derfor vi også ville

rejse et så vigtigt globalt

tons plastik som ryger ud i vandet hvert år firs procent af det kommer fra landbaserede kilder

både det der ligger i toppen hele vejen ned som

bliver fundet i de dybe have omkring filippinerne det er

mærsk stiller sig til rådighed med et stort skib til projektet the

ude i havet og også det der hedder world business council for sustainable development

waste altså alliancen for at bekæmpe plastikaffald det bliver ledet af en stor

milliard dollar over de næste fem år

det er penge der mangler de har netop fokus på sydøstasien

kommer fra mange lande omkring

lande også i centralasiatiske lande som også føder ind til det her store problem hvordan skal

danida og i vores gode strategi

myndighedssamarbejdet hvor vi har omkring fem og tredive rådgivere i atten lande de sidder blandt andet også i de lande der blev omtalt

har atomare sprænghoveder og meget andet de sidder blandt andet i kina i kina og indien vietnam og bangladesh og laver myndighedssamarbejde og hjælper de her lande blandt andet også med grøn omstilling spørgsmålet er om man også

havde sektorspecialister der kunne se på affaldshåndteringen og hjælpe med kapacitetsopbygning

ikke nødvendigvis nu at sætte et beløb på

så langt nede som den kan være den er nede på nul procent

den samme pulje

fra danida og udenrigsministeriet kan for myndighedssamarbejdet og derfor stiller vi os umiddelbart positive over

at se videre på hvad vi gøre i forhold til kapacitetsopbygning

aktiv i forbindelse med behandlingen i udvalget således at vi måske kunne lave en

stærkt mandat i forhold til at arbejde med de her udfordringer jeg vil gerne

hvorfor dansk folkeparti har kigget på eventuelt at skabe noget finansiering i forhold til udviklingsbistanden det er jo netop fordi

vi kan se at konsekvenserne af den forurening der sker faktisk står hårdest igennem i

de lande som vi kan se folk blandt andet flygter fra det er det afrikanske kontinent det er derfor vi

til de her lande som er modtagere af pengene i dag

er enige om intentionerne vi skal have mindre

så kan man jo diskutere hvor man skal gøre det skal man gå efter fiskenet skal man gå efter andet man skal jo

derfor er jeg måske lidt forundret over at man ikke kan se noget fornuft i i at

sagde også at det det vigtigste med udviklingsbistanden er at den går til fattigdomsbekæmpelse en af de største udfordringer i

konstatere at tre milliarder mennesker får cirka tyve procent af deres

fra fisk og man kan se at fiskebestandene bliver mindre

mig lidt at man ikke er mere positiv over for forslaget men det jeg vil spørge er er ordføreren indstillet på i forbindelse med udvalgsarbejdet at arbejde frem imod at man kunne finde hinanden og

at hovedparten af det plastik der ender i verdenshavene kommer fra ti floder så skal vi have givet den til enhver tid siddende danske regering et stærkt mandat fra folketinget som siger at hver gang det er muligt om er verdensmålene vi taler

end er henne i verden vi sender vores ministre ud så skal de have

tager hånd om at lægge et pres på de her lande specielt kina hvor en halv milliard mennesker leder direkte ud

i blandt andet yangtzefloden det mandat skal vi give regeringen med og så må man jo finde ud af hvordan man så arbejder med det økonomisk hvis vi ikke kan blive enige om det

ikke enig i at det er en kæmpestor udfordring at de her ti floder leverer en så stor del af mængden af plastik

det er jo dejligt at høre at vi sådan kan finde hinanden omkring plastikaffald i

havene fattigdomsbekæmpelsen er

jo ikke kun et spørgsmål om fødevarer og ikke kun et spørgsmål om at at man skal

finde noget protein til folk det er jo også et spørgsmål om at man skal

give dem nogle nogle gode infrastrukturer og så videre

ordføreren enig i at vi selvfølgelig skal fokusere på noget

jeg tror vi alle sammen er enige om at det

skal arbejde med det i udvalget det

om regeringens stærke politik hvad er er ordførerens holdning

ulandsbistand til at gøre noget ved det

er om ordføreren i forbindelse med udvalgsarbejdet vil være indstillet på at indgå i

hvordan vi på en anden måde kan give regeringen et stærkt mandat netop for som ordføreren siger at få lagt et pres på de her lande og få stoppet den her udledning af plastik som

og det er jo muligheden ved et beslutningsforslag at ende med en beretning hvor vi lægger det pres på en til

tid siddende regering er ordføreren indstillet på at indgå i det

ordføreren nævnte noget med at at danske skatteydere ikke skal være med til at betale

i de afrikanske lande eller rengøring hvad er det de danske skatteydere ikke skal

at man aldrig må være ligeglad med andre mennesker

at det udelukkende skal være for at opretholde de her menneskers liv

fra udviklingslande til blandt andet danmark

der er flere ting der er svære når man arbejder med udviklingsbistand eller man

arbejde med at transformere lande det er ikke ligetil der er rigtig meget man skal sætte sig ind i og rigtig meget man skal lære og der gøres også mange erfaringer undervejs

det synspunkt at det ikke hjælper og det er ikke kun fordi jeg selv har arbejdet med det i tyve år på forskellige måder når vi ser på affald

det er jo også produkter der er blevet sendt ind over grænserne fra andre steder som de lande er blevet forbrugere af det er jo ikke sådan at

det kun er det nationalt producerede de selv skal håndtere man kunne lægge en osteklokke ned over de lande så jeg synes det er trist at høre at man ikke kan se at at affald og plastik er et globalt problem som faktisk også vedrører os

om vi skal hjælpe indien og kina som

er det ikke penge men det er kapacitet men det er jo alle de andre

som kan gøre det men hvor vi kan hjælpe dem ad andre veje blandt andet gennem den private sektor

noget der hedder kapacitetsopbygning af myndigheder og affaldssortering og det er jo ikke privatiseret vestforbrændingen er jo heller ikke privat

ikke nogen mulighed for at lave et samarbejde og

viden til at hjælpe de lande til

og man kan se hvis man kigger på det afrikanske kontinent

rigtig meget i forhold til at folk ikke kommer på flugt så det her er indirekte det er også derfor vi i dansk folkeparti har foreslået

man ser det med de briller det her er ikke nye penge jeg skal med det samme sige at

otte hundrede og to og tredive million kr vi i dag bruger på på natur og miljø og klima har vi et forslag om at det eksempelvis kunne komme op på på en milliard kr altså omkring

problem at der kommer så meget plast i verdenshavene det er vi

liberal alliance vil gå aktivt ind i det og finde ud af

for det blandt andet når man har samtaler med kina også får lagt pres på for at kina bliver nødt til at få styr på den forureningskilde

yangtze floden hvor op imod en halv milliard mennesker

naturen som losseplads er liberal alliance enig i at det er en udfordring for alle

til ministeren for

vi nu ved at de her ti floder bidrager med noget der ligner firs til halvfems procent af det plastikaffald

her var jo ikke noget vi talte om for fem seks år siden altså at det var de her ti floder plastikken kom fra det er jo fordi der

at der er en udfordring ved at man kan diskutere

kan man faktisk få fem og fyrre procent mindre plastik i verdenshavene det er man enige om så kan man diskutere mængderne men fem og fyrre procent

er trods alt noget at gå efter og vi synes faktisk

ambitiøst vi havde så foreslået en finansieringskilde fordi man aldrig

man ikke er enig i men alternativet er selvfølgelig også at vi så

får særligt fokus på de her ti floder

man arbejder med hvordan man får genanvendt affaldet man arbejder med affaldshåndtering man arbejder med kloakering og så videre og det skal vi fortsætte med

fader ud altså at de her lande både indien og kina får nogle affaldshåndteringssystemer som gør at der ikke ender så meget plastik i floderne men indtil da er det desværre også en dansk udfordring at der kommer så meget plast

en god debat her vi ser meget frem til det udvalgsarbejde som der kommer

håber virkelig at ordførerne vil være med til at vi prøver at arbejde seriøst med

det er absolut ikke noget drilleforslag eller for at gå efter regeringen eller noget vi mener i dansk folkeparti at det er en kæmpestor udfordring at så mange tons plastik ender i verdenshavene det er ikke kun et problem for kineserne

det er i nærområderne særlig på den afrikanske kyst

verdens rigeste lande og vi er et land som er teknologisk langt fremme

vil vi fra dansk side kunne bidrage aktivt og positivt med at vi i en periode får samlet det her plastik op så det ikke ender som affald ude i verdenshavene og dermed tilsviner den natur som vi alle sammen gerne vil passe på så

jeg glæder mig også til at vi skal arbejde med det i udvalget

konkret nævnt ti floder vi har med at gøre altså vil dansk folkeparti så i udvalgsarbejdet holde fast i de her

ti konkrete floder eller hvordan skal jeg forstå det

vi nu skal arbejde med plastikforurening fra de her ti konkrete

det har man så fundet frem til så det er som jeg også sagde i min tale

som der er i verdenshavene derfor mener vi da helt klart at hvis vi

vi lægger afgift på en dansk plastikpose hvor langt langt hovedparten bliver indsamlet bliver

få gjort noget ved de ti floder er svært det er ikke nemt

også derfor at vi til sidst i forslaget skriver at vi ønsker at

et samarbejde med andre nationer således at denne helt uholdbare situation med plastik i verdenshavene kan kan bekæmpes

når

ét videnskabelige studie for noget af

enorm meget viden vi får konstant

er sjældent at man kan lægge et studie til grund

plastik i verdenshavene generelt og plastik i udviklingslande

lad os se hvordan vi bedst muligt kan

formindsket mængden dér

resultaterne fra undersøgelsen sådan så jeg håber som sagt

besinder sig lidt når vi skal have det tilbage i

er uenige om er hvor store mængderne er man er overhovedet ikke uenige om at hovedparten af plastikken kommer fra de ti floder det er konklusionen

bedst mulige teknologi der er kendt i dag så vil man mindske tilstrømningen af plastik til verdenshavene med fem og fyrre procent det er man enige om

når vi har den viden nu at hovedparten af plastikken kommer fra ti floder hvorfor så ikke starte med

sige at det vi ved vil vi ikke bruge nu skal vi opfinde noget nyt vi vil gerne arbejde med den viden som